samtidig har vi i en bredere kreds af partier lavet en aftale der både skal give mere retvisende ejendomsvurderinger og give de boligejere som siden to tusind og elleve har betalt skat af en for høj vurdering deres penge tilbage det skylder vi dem og det er

i den forbindelse skylder jeg også noget nemlig en tak til både socialdemokratiet og det radikale venstre for at tage ansvar og være med

og så er ikke mindst en tak til dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti for både at stå bag aftalen om et nyt ejendomsvurderingssystem og finansloven for to tusind og sytten tak for det det gælder også

så det bliver markant lettere at drive

det enkeltstående største vækstbidrag til dansk erhvervsliv man har set i nyere

så nu er vi færdige nej tværtimod danmark skal forlæns ind i fremtiden og det kommer vi bedst med en styrket borgerlig liberal regering det synes jeg danmark fortjener

derfor havde jeg og nu afslører jeg ikke nogen hemmelighed i går møde på marienborg med herre anders samuelsen og

i bestræbelserne på at afsøge mulighederne for at danne en borgerlig liberal trekløverregering vi mødes igen senere i dag det vil jeg i sagens natur vende tilbage til jeg synes at de aftaler vi har indgået de sidste par uger bekræfter at udgangspunktet både er solidt og lovende

gældende for vores rigsfællesskab i dag er der jo udvidet spørgetime og det betyder at vores nordatlantiske familie er med for første gang i denne folketingssamling jeg synes det er en god og vigtig tradition som

har valgt at opretholde at vi med jævne mellemrum drøfter spørgsmål i rigsfællesskabet

er der oven i købet et nyt familiemedlem nemlig tórbjørn jacobsen

at regeringen i det nuværende regeringsgrundlag prioriterer at sikre en tidssvarende lovgivning i grønland og sikre en værdig standard på de to og tredive områder som danmark varetager på vegne af grønland

regeringsgrundlaget blev indgået er der opnået en række resultater også set fra et grønlandsk perspektiv

gennem satspuljeforhandlingerne har vi jo blandt andet sikret midler til styrket inklusion af grønlændere som er en af de målsætninger der også er i regeringsgrundlaget

selv om vi stadig væk mangler rigtig meget viden om det moderne grønlandske samfund i det danske samfund så synes jeg trods alt der er nogle resultater man kan kigge tilbage på vi har også været inviteret med til

noget som ia har kæmpet alene med til sidste års forhandlinger det synes jeg er rigtig rigtig glædeligt at regeringen har været lydhør over for

uanset om vi kommer fra grønland færøerne eller

ved sidste regeringsdannelse blev de nordatlantiske

også inviteret med til drøftelserne om

det synes jeg egentlig var meget positivt så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre om

eller om man vil invitere de nordatlantiske medlemmer

kommende regeringsgrundlag med særligt henblik på

det er måske meget naturligt at når det er et forlig

formidler penge der dybest set stammer fra danske overførselsmodtagere

er det en forligskreds af danske partier der står bag men der har jo været den form for kontakt der har gjort at man kan se at der også er

at fastholde den linje

nogle forhandlinger der ikke er gennemført endnu

tryghed ved at det der står i regeringsgrundlaget om rigsfællesskabet

og det parti jeg repræsenterer

udgangspunktet i i de forhandlinger der nu

jeg har også en god fornemmelse af at vi nok skal finde en fælles linje i en ny regering der lever op til til den linje den nuværende regering

havde vi i forsvarsudvalget en en høring om arktis

opgaver der skulle være men hvor vi også drøftede

kommende forsvarsforlig

ønske fra ia er at de nordatlantiske medlemmer har mulighed for at deltage i forsvarsforligsforhandlingerne

forligsforhandlingerne handler om hele rigsfællesskabet men det er jo ikke hele rigsfællesskabet som sidder med ved bordet så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre statsministeren om den opbakning som vi jo ser fra andre partier blandt andet konservative til at de nordatlantiske medlemmer kan sidde med

socialministeren som koordinerer på vegne af hele regeringen

prioriteres det gjorde vi så i i februar det er ved at være ni måneder siden

vi har stort set ikke hørt noget siden fra regeringens side

taget det op gentagne gange i grønlandsudvalget

hvornår har regeringen tænkt sig

at sikre at der kommer en løsning

en minister for selvstændighed så grønland har sat sig nogle store målsætninger som kommer til at få en stor betydning for rigsfællesskabet

hvordan det kommer til at se ud i fremtiden men vi har en ting tilfælles som vi begge

henhold til selvstyreloven har vi en forpligtelse begge veje til at respektere de aftaler vi har indgået mellem danmark og grønland indbyrdes

for det politiske arbejde det har vaklet noget den sidste tid specielt når det

at levere informationer samtidig

danske parlament men også levere information til grønland specielt når det drejer sig om thule kontrakterne så jeg vil gerne spørge statsministeren

fiskevarer samt visse andre fiskevarer muligheden for økonomisk økonomisk vækst i færøerne kommer ganske givet

den pelagiske fangst idet man ikke skal regne med en væsentlig vækst i kvotestørrelserne i de første år i den fremtidige vareproduktion og økonomiske vækst bliver den gældende aftale en hæmsko dette kan

statistikken da færøernes eksport til eu over de sidste ti år er reduceret

af eksportvolumen samtidig

det nu stadfæstes at der fremover sker en konkurrenceforvridning imellem

eu markedet

udenrigsminister endda bekræftet i et svar til

om at danmark som medlemsland af eu og

kan åbne sit marked for varer herunder fiskevarer i ubegrænset omfang

en stribe produkter hvor hvor færøerne har

får de modsatrettede fordele

fordi alting kommer med en pris og det kommer med en pris at man på færøerne historisk har besluttet sig for at stille sig et andet sted

af rigsfællesskabet har gjort

vil vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan i forhold til at sikre

maksimal markedsadgang og afsætningsmuligheder i europa og det er der også

mellem udenrigsministeriet og udenrigsministeren og de færøske myndigheder

og arabisk implementering i den her paneuropæiske kumulationsaftale eus oprindelige planer var at

kan intervenere på samme måde i den nye og skæve markedssituation som færøerne står over for

det europæiske marked efter at eu og derved

spænde ben a la vallonien

perspektivrig handelsaftale så stiller man

mig som jeg ikke kan indfri vi ønsker at være lydhøre over for færøske ønsker og hvis der er færøske ønsker i relation til implementeringen af den canadiske

understøtte gør vi gerne det

ærlige over for hinanden og alting kommer med en pris

hvor jeg har en fornemmelse af at man på færøerne i den snævre sammenhæng tænker dem er vi så ikke omfattet

frihedsberøvelse mener statsministeren

bør genforhandle ovennævnte lov med det sigte at de tre

som loven vedrører bliver tre ligeberettigede dele på den udenrigspolitiske scene

den asymmetri der er i den måde som europa reagerer på i forhold til

og der ved jeg ikke

tórbjørn jacobsen står og efterspørger at der skal være symmetri

om færøerne vil underkaste sig de samme sanktioner som resten af europa har

effekter det vil have på færøsk lakseeksport

bare nødt til at være konsistente synspunkter her

det er er i rigsfællesskabets samlede interesse at der er frihandel i verden og at vi har fået en frihandelsaftale

for at sige det ligeud så vil jeg jo ikke stå og give et tilsagn om at deponere fremtidige

anden situation hvor en fremtidig europæisk frihandelsaftale stod og faldt med ikke et parlament i

sådan sådan kan det ikke være men det skal ikke skygge for

mener du hvad tænker du hvad vil du og så videre

spillereglerne nogle helt andre så er det en kamp så er samtalen en kamp så gælder det om at stille

som bringer politikeren på glatis spørgsmål som

det er en kamp og den

at det være lige lovlig meget af det gode

jeg tror faktisk at jeg jeg vil starte med det spørgsmål jeg selv fik på trappen udenfor lige før

om det er noget man styrer efter i den daglige politik

partipolitiske taktik i tankerne når man fører politik over for os og over for regeringen på færøerne jeg vil sige med

jeg føler helt klart at

jeg står er hævet over taktikken

tænkes at regeringen har en politik over for landsstyret på færøerne der

usagt formål at det skal gå dårligt

således at de to andre partier kan komme til

vægtskål og derfor er det da klart at det i den snævre sammenhæng

nordatlantiske medlemmer der vil bakke op om om regeringen det kunne der i øvrigt komme

og som handler om at folketinget sådan set i virkeligheden

ikke skal engagere sig på nogen bindende måde i forhold til færøerne

grønland men det rokker jo ikke ved at grundloven konstituerer

at alle folketingsmedlemmer er ligeværdige og derfor kan lægge lodderne i de her vægtskåle og der vil den til enhver tid siddende statsminister da formentlig foretrække at der lægges flest

men ellers vil jeg bare sige at min tilgang til

der sidder i spidsen for de administrationer

rigsfællesskabpolitik er

ind hvis man ligger i makrelkrig med europa og hvis man tager fordelene ved ikke

være underlagt de sanktioner europa har og altså altså tager de rigtig merkantile fordele ud af det så betyder det jo også noget for ens samlede forhandlingsposition

kommer der måske en asymmetri i ens tilgang

holder rigtig meget af det færøske folk og det grønlandske folk og

vi kan gøre for at fremme en bæredygtig økonomi

holdbar økonomi begge steder

en regeringskonstellation

venstres landsmøde og jeg under sådan set

finansministeren en ferie

alligevel ikke lykkes og han ender altid med at rejse til mallorca så det kunne være et sted finansministeren måske kunne kunne komme til

jeg fik sagt i åbningsdebatten

et højt humør og en tanke om at det hele

regeringsgrundlaget hvad er det vi kommer til

i dansk politik jeg håber selvfølgelig

og jeg håber at statsministeren vil sætte sig i spidsen for et samarbejdende folkestyre

at vi kommer til at se det mest borgerlige liberale regeringsgrundlag nogen sinde

et helt konkret spørgsmål som der kan svares på med et ja eller nej og det er vil den nye regering have minusvækst i den offentlige sektor på

i øvrigt også kvittere den anden vej for den aftale

flot at det er samlet samlet op så er der en anden halvleg

og hvor jeg jo tilsvarende håber at man i den samme kreds

få fundet en fornuftig beskatningsløsning der sikrer at der kommer tryghed både hos de nuværende men jo også fremtidige boligejere

frem til altså

fordi det for så vidt ville være svært at svare på det spørgsmål der blev stillet dér men men omvendt

regeringsgrundlag der slet ikke er forhandlet

og det er nok ikke hensigtsmæssigt så man er nok nødt til at væbne sig med en portion tålmodighed jeg

det kan man læse ud af den plan for et stærkere danmark

se os i kortene det er lidt mere uklart den anden vej

helhedsplanen for et stærkere danmark har vi endnu ikke fået et tal fra socialdemokratiet på

masser af kompromiser i politik kan vi forstå

nogle ret store nogle af af slagsen

prisen kan blive for høj det antager jeg også gælder

statsministeren derfor

det er præmaturt eller for tidligt at spørge til

noget så essentielt som om vi kan forvente at der kommer minusvækst altså om det bliver en del af regeringsgrundlaget eller ej

det betyder jo direkte besparelser på velfærden på ældre på børn på skoler og det synes jeg da

derfor bliver vi nødt til at vende tilbage til folketinget

siger det måske i virkeligheden selv med en understregning af at der bliver tale om en borgerlig liberal regering og derfor er det jo relevant allerede nu

at herre anders samuelsen på et tidspunkt siger det er mere sandsynligt at thulesen dahl kommer til at give sig på den økonomiske politik hvis der er brug for vores mandater så

at vi at vi skal betales så enkelt er det siger samuelsen og fortsætter

minusvækst i den offentlige sektor og det kommer vi også til at få derfor er spørgsmålet jo ganske enkelt er det det der kommer til at ske

thulesen dahl får ordet efter mig og jeg håber så

har en anden opskrift på hvordan man får

er nedslående vi har et førende oppositionsparti

forslag til finansloven med et eneste tal

nu har vi indbudt til nogle forhandlinger og hvis de slutter med at der kommer et nyt regeringsgrundlag og en ny regering så vil vi lægge det frem jeg kan i øvrigt sige at det er min agt hvis vi måtte komme dertil

at give en redegørelse efter de bestemmelser der er i forretningsordenen

hvad man normalt ville gøre med en åbningsdebat eller efter et nyvalg så det er ikke fordi jeg vil undslå mig

hvert fald har kæmpet for og som vi er glade for at vi fik aftaler om i sidste uge det er logisk at interessen så nu efter venstres landsmøde og statsministerens tale der koncentrerer sig

en ny regering et nyt

hvert fald gerne vil sige til statsministeren at jeg synes er godt i det gamle regeringsgrundlag

jeg håber at det går igen i et nyt regeringsgrundlag men det jeg også gerne vil bede statsministeren om at forholde sig til her i dag uden at han skal sige præcis hvordan et nyt regeringsgrundlag ser ud

at én ting er at konstatere at danmark er et kristent land noget andet

mene at det faktisk er en værdifuld ting for danmark at vi kan betegnes som et kristent land altså at der er nogle kristne værdier som vi har fået overleveret fra tidligere generationer et tusind år gammelt rige der er bygget om omkring de kristne værdier som

har sat sig sine spor i den måde vi er på som samfund og at vi derfor

ikke bare skal konstatere at danmark er et kristent land men også værne om de værdier

selvfølgelig komme tilbage til tiden går jo hurtigt hvordan vi så

kommer i mindretal hvis det så var sådan at vi i de samme områder af danmark så

folk med indvandrerbaggrund som så var fuldt integreret og tog del i

det danske samfund og de danske værdier som vi netop har været inde på er baseret på på den kristne kulturarv

man måske diskutere hvor stort et problem det var men sådan er det jo ikke sagen er jo at der er stadig flere områder af danmark hvor etniske danskere

jeg tror at sytten ud af de fem og tyve ghettoområder

på den såkaldte ghettoliste

at der er cirka tredstusind beboere gennemsnitlig er to og tres procent af af beboerne af

ikkevestlig baggrund og hvis de her folk ikke har taget de danske værdier til sig men i virkeligheden lever i de parallelsamfund som vi også så afdækket i tv to dokumentar moskeerne bag sløret i foråret så står vi jo med en kæmpemæssig

i forhold til at fastholde danmark

da jeg var statsminister sidst at vi er nødt til at have en mere præcis tilgang til nogle af de her boligområder og det er ikke fordi jeg har noget imod folk med anden etnisk oprindelse og på nogen måde synes at man skal dømme folk

vi ved at vi har områder i danmark og jeg tror jeg

har brugt udtrykket hvor der er slået en slags hul i danmarkskortet og ikke isoleret fordi der bor mange med anden etnisk baggrund men fordi

det samlet set sætter sig i nogle boligområder hvor arbejdsløsheden er massivt højere end man ser andre steder

hvor voksne ikke har noget at stå op til hvor børnene

det skal man tage alvorligt

nu blinker min røde lampe men jeg får nok

udtryk for men det er klart når man blandt andet ser afdækningen

brøndby strand hvor en kvinde fortæller at

mor og bedstemor det er noget laila selv har valgt som det bliver sagt i i forbindelse med afdækningen

at trække et tørklæde om hovedet og gå hen i skolen hvor vi jo ved af erfaring

at man har en stor risiko for at man begynder at isolere sig at man begynder at

komme til børnefødselsdage at svømmeundervisningen bliver af en anden kaliber

en kæmpestor udfordring for det danske samfund

jeg kan tage de bemærkninger statsministeren er kommet med her

det her som udtryk for at det er noget regeringen

for en kommende regering vil tage dybt dybt alvorligt

chancen for at bygge fremtidig bro bliver mindre

rigtig rigtig alvorligt det tager jeg rigtig rigtig alvorligt

nødt til at være i en balance hvor vi slår ned på dem der ikke vil og samtidig har

og jeg kender også mange af dem

det nødt til at være en balanceret tilgang

glæder mig jo til et et fortsat samarbejde om det vi har taget nogle skridt også i den finanslovsaftale der

man kan jo ikke komme uden om at det her jo er et problem der ikke er vokset op over en nat altså det skyldes jo

situation hvor man historisk ikke har fået taget de beslutninger

opmærksomhed på det landsmøde det er at venstre fremlagde sit partiregnskab

at der blev sat en rekord

i venstre har man nemlig modtaget knap tyve million kroner i i private bidrag

det var et kæmpe fremskridt og det gør venstre til den største modtager af af

alle dem der har givet over tyvetusind kroner de står listet op på den bageste side

at der er stor forskel på om man får tyvetusinde og

et eller andet meget større beløb så kan det være

at der kommer et af de der nemme spørgsmål som statsministeren ikke har lyst til at svare på selv om han godt kan men det jeg godt kunne tænke mig at høre

er om statsministeren ikke kunne fortælle os hvor meget venstre har modtaget i partistøtte fra danmarks største

fra nogle specifikke

det er også fløjtende ligegyldigt men tak for den store ros

til det parti jeg repræsenterer det er jeg da glad for og stolt af

skammer mig ikke over det men der ligger

en antydning af at man kan købe sig til indflydelse

kunne man købe enhedslisten for et beløb eller hvad hvad

hvor man gerne vil true sig til endnu

og når valgkampe bliver meget meget dyre og der kommer flere og flere penge ind og

private bidrag bliver større og større og man så på den anden side

beskatningen

da en interessant forbrugerinformation

forsøg på insinueren eller andet kan vi få at vide hvor meget for eksempel

når der ryger penge fra virksomheder

med til at træffe beslutninger som blandt andet betyder ekstremt lukrative aftaler for selv samme

lov til at følge med i hvad der foregår og hvor mange penge der ryger frem og tilbage

lidt fornærmet over at spørgsmålet er på kanten og alt muligt andet uha jamen det jeg skal da beklage men det er da vel rimeligt

borgerne selv er med til at afgøre hvad

og at der er åbenhed om de pengestrømme

er det ikke bare helt almindelig gængs åbenhed

er der sådan en ligeværdighed i i det regelsæt der gælder så så

til mit eget parti vil det være sådan til alle tider at vi vil følge landets

den beskriver at flere og flere af vores mest anerkendte klimaforskere i ren frustration siger deres job op eller

andre job eller bliver aktivister

fuldstændig ignoreret af politikere som os og politiske rum som eksempelvis det danske parlament og andre parlamenter rundtomkring i verden når man læser den her artikel

ekstrem frustration

ved allermest om hvad der foregår når det handler om klimaspørgsmål i

han beskriver det sådan her nogle gange drømmer jeg at jeg er ude at gå en tur og opdager et afsides beliggende hus i brand i et af de øvre vinduer er

der børn som kalder på hjælp

de kommer ikke fordi en eller anden skør person bliver ved med at fortælle dem at det er en falsk alarm situationen bliver mere og mere desperat men jeg kan ikke overtale dem til at rykke ud og jeg kan ikke vågne

seriøst nok til det så mit spørgsmål til statsministeren er er det fakta vi skal bygge på

noget af det der skal til hvis vi skal lave den grønne omstilling er

skal vi det og jo mere det globale samfund også vil bygge på fakta jo lettere vil det alt sammen blive

jo også et faktum at danmark

hvis vi insisterede på at gøre det alene altså uden nogen form for samklang med andre lande

positive effekt uanset hvordan det måtte slå igennem i nogle regnestykker at el bliver billigere

så når vi har lavet en pakke i fredags hvor vi både har et højt ambitionsniveau

havvindmøller og

er sort og billig og så samtidig kan gøre det på en måde hvor el bliver billigere

lave den grønne omstilling så er det isoleret set en rigtig rigtig god aftale i forhold til at yde vores bidrag til at sikre

også derfor at at verden gerne vil kigge på os og der også i marrakech var stor interesse

og det er på trods af at jeg i hvert fald på mit partis vegne kan sige at vi hele vejen igennem har budt os konstruktivt

til det var jo regeringen der bandt det op på

liberal alliance som ikke ønskede

kom på gled og nu er vi så i en anden situation jeg kan bare undre mig over at

så alligevel beslutter sig for når man laver finanslov

ansvarligt samarbejde om store udfordringer

der har man valgt at prioritere

fastfryse grundskylden og til gengæld til gengæld

runder ti procent i besparelse på alle landets uddannelsesinstitutioner hvordan er det at investere

et bredt samarbejde om noget af det som hjertet måske i virkeligheden

nemlig ønsket om at skabe fremtidens job i stedet for bare

sundhedsområdet hvor der historisk har været sådan et

det er så udvidet

blandt andet muliggør at man også kan prioritere målrettet blandt andet med puljer til erhvervsskoler og og andet

den plan som regeringen har lagt frem helhedsplan for et stærkere danmark og som jo ikke

jeg på nogen måde har har opgivet som sådan

lagt op til at investere et milliardbeløb

handler jo præcis om det det handler jo om at vi

at have et særligt fokus på den del af uddannelserne der handler om at uddanne folk der enten aldrig har fået en uddannelse

lange bane fordi udviklingen bare

finde sin balance og det det udtrykker den her

har set noget forskelligt på det spørgsmål ikke bare for et år siden

hvor der var en folkeafstemning som man så forskelligt på men jo generelt

at høre i klar tale fra statsministeren om vi kan forvente at det brede samarbejde om europapolitikken

honorere den aftale der er

styr på de ydre grænser så ikke at bidrage til at afhjælpe den situation der er i grækenland som er en humanitær katastrofe og som også er en katastrofe i forhold til at sagerne ikke bliver behandlet og flygtningene bare hober sig op i alt for små lejre

der er det altså sådan at danmark i lighed med en række andre eu lande pt ikke honorerer den aftale som egentlig er den væsentligste årsag til at vi har set mere kontrollable forhold jeg forstår ikke at man vil bruge al sin energi på

men når der er noget der reelt gør en forskel så slår man op i banen og leverer ikke varen jeg synes ærlig talt det

bidrag vi skal sende ud hvis vi er fuldstændig ligeglade med om de forudsætninger folk skal ud at virke

er i orden vi står ved vores bidrag og derfor

man vidst lige siden vi trak de mennesker tilbage jeg tror det var i juni måned det er så

står der på pletten igen når de forudsætninger der skal være for at de kan stå der er tilvejebragt og hvis man i den forbindelse synes

skulle gøre noget andet end det vi gør i dag

vi også lydhøre over for det så jeg vil ikke have siddende på mig og siddende på danmark at vi ikke leverer det vi har lovet vi stiller op men løfter skal også holdes den anden vej og forudsætningerne skal være til stede vi kan jo ikke sende folk ud til steder hvor den grundlæggende sikkerhed ikke

at mit parti har været i regering i en betragtelig del af alle de år hvor danmark har

man har patent på godheden at man har patent på vindmøller at man har patent på alt muligt

er for nogle beslutninger der er truffet og som har ført danmark frem til det land danmark er i dag

for få dage siden siddet og lavet en aftale og det er også det der er afsættet for det fremadrettede og det gælder også i forhold til alle de andre ting

sige at den regering jeg er statsminister for og det vil også gælde en eventuel ny regering jeg måtte være statsminister for vil respektere den almindelige demokratiske spilleregel

har varslet store forandringer inden et valg

respekteres de

allerede i det min regering har lagt frem at der foreslår vi nogle ændringer af su systemet som ligger efter at danskerne har mulighed for at stemme igen

hvis man inden for rammerne af de forlig der eksisterer nåede en forligsmæssig fælles konklusion om at det sætter vi i værk noget før så fru pia olsen dyhr skal tage det

i enhver international sammenligning er danmark altså både et rigt og velstående land med et udbygget velfærdssamfund

altid diskutere om vi justerer ned de forkerte steder og vi har forskellige udgangspunkter men i enhver sammenligning bruger vi rigtig rigtig rigtig mange ressourcer vi har et dyrt

på trods af det og det var egentlig

står vi altså med det smertelige dilemma at der er nogle der falder igennem er det kun en ressourceting

og hvis vi altid tyer til det

bruge en krone mindre så kommer vi aldrig til

de her debatter jeg tror vi har brug for at have en helt anderledes tilgang til de her store spørgsmål om hvordan vi sikrer at alle kommer med på globaliseringens vinderhold og det kan ikke kun være en diskussion om hvilke forbrugsprocenter vi har

skal findes i spørgsmål om organisation

og ansvar for når vi ser på hvad der sker med de unge nogle af dem jeg selv har mødt som ikke har lært

hvor jeg mener at det ikke er et ressourcespørgsmål

at ansvaret ligesom slippes omkring dem

der ikke har været succesrigt

vi bruger også unødige ressourcer

løsningen kan ikke bare være

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire og fem stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet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

en verden hvor mennesker

det må jeg sige klart til

andre partier i folketinget men også organisationer

har været optaget af

ministeren om det er det her med at man ikke vil opgøre det multilaterale og

få en dialog om hvad man så gør for

også styrker de internationale organisationer og laver fælles altså multilateral udviklingsbistand

er vi nødt til at forholde os meget klart til det

et nyt udviklingspolitisk råd som er en

er sådan set et princip som vi grundlæggende godt kan støtte men men

udpeget på samme måde

hvordan medlemmerne af

er måske ikke helt ubegrundet for

samme måde som nu altså at man

når man nu tager to råd lægger dem sammen giver dem større opgaver og er færre mennesker så de kommer til at skulle arbejde meget mere så synes jeg altså at man seriøst skulle overveje om ikke de

også skulle have et honorar

at en udviklingsorganisation må afstå fra at pege

om udbyttet fra ifu hvis der kommer et overskud fra noget af det her samarbejde

at det er et ønske for blandt andet at lette overskueligheden det lyder jo altid besnærende men fra dfs side vil vi påpege at det ikke må ske på bekostning af gennemskueligheden i den kommende proces ser vi gerne oplyst nærmere hvad den beskrevne formatjustering medfører for vi er mange som gerne vil følge nøje med i hvordan skattepengene reelt anvendes den foreslåede ændring af rammerne for investeringsfonden vedrørende samvirket med erhvervslivet i fondens investeringer ser vi som et ønske om at løsne tøjlerne for fondens manøvrerum hvilket df er enig i i forlængelse

indeholder lovforslaget et ønske om at udarbejde en udbyttepolitik for udviklingsfonden

her henvises til statens ejerskabspolitik som udtrykker at det er sundt og naturligt at statslige selskaber udbetaler udbytte det kan nok i mange tilfælde være men spørgsmålet er om en udbyttepolitik for netop en udviklingsfond måske kan have en bivirkning jeg tænker her på om en udbyttepolitik for udviklingsfonden måske kan have den utilsigtede effekt at fonden alene af den grund vil være tilbageholdende med at gå ind i vanskelige markeder som jo netop var argumentet for at afbinde investeringsmandatet fra erhvervslivet så også spørgsmålet om udbyttepolitik

se frem til at få belyst nærmere ændringen af udviklingspolitisk råd herunder nedlæggelsen af bevillingskomiteen samt

ser df samlet set som en afbureaukratisering af området og df ser i forslaget et potentiale for en mere effektiv administration df støtter grundlæggende det fremsatte forslag men imødeser men imødeser dog som nævnt at spørgsmålet om justering af formatet for fire årsplanen og spørgsmålet om udbyttepolitik drøftes nærmere

i nærværende lovforslag for

bliver fns nye verdensmål en del af lovgrundlaget for danmarks virke inden

hilser vi meget velkomment fra venstres side det er vigtigt

vi nu har fået lavet de her konkrete nye verdensmål at de selvfølgelig også

for alt hvad vi laver på den udviklingspolitiske scene

hilser meget velkommen fordi det jo ikke er nogen hemmelighed

en politisk debat i noget der forhåbentlig

vi forhåbentlig får lavet den aftale og når

er så bredt et samlende flertal af folketingets partier som står bag den aftale

vi så også sætter os sammen og siger hvordan

et af de absolut få lande i verden som

jo derfor også et af de absolut superligalande

er det at vi fra venstres side støtter det her varmt vi ser det her som et banebrydende nyt forsøg på

sørge for at dansk udviklingsbistand også

hvor vi også koncentrerer vores indsats om de politiske prioriteter som vi nu har og derfor kan vi støtte det varmt jeg skal hilse fra det konservative folkeparti som

otte så reformerede vi hele verden så næ det gjorde vi egentlig ikke

så kunne vi gøre noget der virkelig ville reformere verden

minimumskrav især set i lyset af

som minimum og det er derfor vi vil holde fast i det

at vi begyndte at opgradere vores tal til nul

kunne det være spændende i samme sætning

så er det jo altså stadig væk sådan at det ikke ville reformere verden

hvis vi fik resten af verden med op på de nul

mennesker på flugt som har brug for at se en fremtid i deres eget land

det er det venstre skærer ned på

om det ganske fine princip der hedder kohærens

og man kan sige meget om eu både godt og dårligt men man kan sige at de har et

og det burde også være med i vores lovgivning der står heller ikke i lovgivningen at vi er enige om at mindst nul

over for socialdemokratiets ordfører mindst nul procent burde stå der som en garanti for at det er det vi går efter hvorfor står

for jeg har fået en over næsen for offentligt at udtale mig om forhandlingerne det må man

er faktisk en rigtig rigtig god idé det er de mål der kommer til at styre vores aktiviteter i de kommende år men det er problematisk at ophæve

sammen med danske virksomheder det skal dog præciseres klart at ifus aktiviteter skal ske på et socialt etisk

grundlag ligeledes bør investeringerne foretages på ansvarlig vis i tråd med fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og så mener jeg at vi bør kræve gennemsigtighed i ifus aktiviteter

også gælder for ifus aktiviteter det er ganske problematisk når vi ikke kan få indsigt

problematisk at slå udviklingspolitisk råd med femten medlemmer og bevillingskomitéen med otte medlemmer sammen

et nyt udviklingspolitisk råd med kun ni medlemmer det vil svække indflydelsen fra personer udefra og styrke ministeriets i forvejen centrale placering det finder jeg ikke er hensigtsmæssigt og det finder jeg

bliver et alt alt for smalt grundlag

nogle af de kapaciteter som i dag deltager i de to

det synes jeg er problematisk idet vi har et meget meget stort bagland som har forstand

i det her område og som kan bidrage med deres viden og erfaring hvis vi kun skal have ét

foreslår jeg at vi i hvert fald finder et

så er det problematisk at der i bemærkningerne til

gøres op med det hidtidige princip om bred repræsentation

fagforeninger folkelige organisationer interesseorganisationer

det åbner nemlig for et scenarie

den til enhver tid siddende regering kan udpege meningsfæller til

sikres et minimum af repræsentanter fra civilsamfundet og forskningen

den her slags råd hvis vi skal have det her til at balancere alle de andre ting håber jeg vi kommer til at diskutere i forbindelse med med anden og tredjebehandlingen og jeg håber også at vi kan få plads til netop at få rettet op på de

være nogen hemmelighed at enhedslisten støtter det gamle mål fra den forrige regering på en procent af bnp til udviklingsbistand plus en halv procent

til miljøudvikling det er i hvert fald noget vi har råd til og det mål kunne være et fint fælles mål hvis ellers vi kunne få lydhørhed

vi ikke kender endnu det er noget der siger sig selv vi har heller ikke aftalt noget med den nuværende regering om hverken det ene eller det andet sådan er det jo men så snart vi får en chance for det

lejligheden til at fremme vores synspunkt det var derfor jeg nævnte synspunktet det skal

nogle konsekvensrettelser i forhold til de nye mål der er sat op dels til en forenkling af den struktur der er omkring bevillingerne i udviklingsbistanden konsekvensrettelserne synes vi er naturlige

synes vi det lyder som en rigtig god idé jeg hørte enhedslistens

den sammenlægning der er lagt op til og

op til at hvis man kun skulle have ét organ skulle det være plus de to

jeg har personligt meget meget meget dårlige erfaringer med råd

tage en diskussion om det når vi nu kommer lidt videre i processen jeg synes vi skal være åbne over for alle gode forslag det det jo egentlig handler om

at man sikrer at både rådgivning og udmøntning finder sted på et så solidt grundlag som overhovedet muligt så i liberal alliance er vi positive over

bedst muligt op om den strategi man er blevet enige om at fastlægge så jeg er

ikke fordi man skal fjerne noget faglighed men man skal sikre at den nødvendige faglighed i forhold den strategi man måtte beslutte er til stede og der må vi så diskutere hvordan vi konkret kommer videre med det

hvorledes ifu og investeringsprojekterne adresserer aktuelle og potentielle negative menneskerettighedseffekter samt om hvor man positivt bidrager til opfyldelse af fondens formål

også bør ifølge fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv alternativet finder det bekymrende at lovforslaget efter vores opfattelse på nogle områder mindsker gennemsigtigheden i udviklingsbistanden og på andre områder ikke udnytter muligheden for at forbedre gennemsigtigheden gennemsigtighed i lovgivningen og forvaltningen er altafgørende i demokratiet og vi må fra politisk side ikke være bange for at befolkningen journalisterne og civilsamfundet kan kigge vores gøren og laden efter i kortene for det er med til at holde os politikere oppe på tæerne

at lave endnu bedre politik gennemsigtighed er derfor i høj grad også vigtigt i udviklingspolitikken særlig hvis det skal lykkes os at sikre en større folkelig forankring forankring i den

bliver muligt for befolkningen at se hvordan vi prioriterer

udvælgelsen af medlemmer af udviklingspolitisk råd

bør både civilsamfundet virksomhederne faglige

og forskere være bredt repræsenteret i udviklingspolitisk råd og med de to ændringer som regeringen lægger op til mener vi ikke at det vil være muligt men det er selvfølgelig noget som vi kan snakke om i forbindelse med andenbehandlingen tidligere skulle der jo nemlig være repræsentanter for henholdsvis

organisationer virksomheder forskere

så vil jeg gerne afslutningsvis sige at

alternativet går ind for at vi skal give en procent af vores bni

både i vores bilaterale og multilaterale samarbejde det er den dag i dag svært for mig at forstå

selv om man ønsker at skære så vil skære med den brutalitet og den hurtighed hvormed man har gjort det og hvorved man også har skadet

at vi forsøger at bygge bro

der er vi fra radikal side

set positivt indstillet over for en lang række af de forslag som regeringen kommer med

den her lov det første er at ændre formålsbeskrivelsen til fns sytten bæredygtighedsmål det er en helt oplagt

vi kan samarbejde med andre lande og kan lave den rigtige arbejdsdeling internationalt

som bliver forhandlet i øjeblikket og selvfølgelig også for vores mulighed for at planlægge langsigtet frem mod to tusind og tredive vi skal huske på at verdensøkonomien står til at blive fordoblet over de næste bare femten år

regner vi med der kommer på kloden det bliver nødt til at være en bæredygtig udvikling der driver den velstandsudvikling hvis det også skal være en udvikling der kan komme vores børn og børnebørn til gavn på alle dele af kloden

forslaget synes jeg også er

og mere fleksible rammer for ifus arbejde herunder at man også kan samarbejde med udenlandske virksomheder og at

sikre udbyttebetaling på

bestyrelsen selv der kan fastlægge udbyttet i tråd med den tradition vi har fra andre offentlige selskaber

grundlag der måske føler mindre for udviklingsbistand kunne føle sig fristet til lige at nappe to hundrede million

derfor kunne vi jo også godt læse det her forslag som en form for beskyttelse hvis vi enige om at det er bestyrelsen selv der fastlægger sin udbyttepolitik

kan bekræfte at det er sådan det skal tænkes et tredje forslag er så det

kunne også godt se at man kunne lukke et par

ind i det rådgivningsrum men det vigtigste

vigtigt at finde en løsning som alle er betrygget i

så mange forskellige rådgivningsorganer inde over har også skabt tror

at sige som en af bistandens store venner

hvad det egentlig er for prioriteringer der står øverst derfor giver det god mening synes

samle det til ét rådgivende organ det sidste element i lovforslaget er så det her med

som jeg læser det i lovforslaget er det begrundet med at det i praksis ofte

jeg oplever i øjeblikket at der bliver skåret forholdsmæssigt meget i de multilaterale bevillinger i forhold til de bilaterale derfor ved jeg ikke om det er fornuftigt at vi ikke har en eller anden form for mulighed for i hvert fald som almindelige borgere og folketingsmedlemmer at følge

også selv om jeg anerkender at tingene tit hænger sammen og at bilaterale indsatser bliver brugt til at styrke multilaterale og

gennemskue af de foreliggende bemærkninger så det er den anden ting jeg godt vil spørge udenrigsministeren om han havde mulighed for at klargøre lidt altså kan man stadig væk gå ind og se

er det præcis man vil ændre i den måde man opgør det på i dag det

udenrigspolitik også for

og forhandler en udviklingspolitisk strategi i øjeblikket

i den strategidiskussion og det

svært synes jeg at forestille sig at vi endelig vedtager det her lovforslag før vi er færdige med at udarbejde den nye strategi

der spiller sammen der der

direkte

omkring ifu er fornuftige omkring ifus udbyttepolitik har jeg forstået

hvor udviklingspolitisk råd bliver lagt sammen med bevillingskomiteen

det vores tilgang at det kan være fornuftigt nok med en sammenlægning

må man overveje om det er fornuftigt at skære så meget ned på antallet af medlemmer som

at man kan komme til at miste noget af den faglighed

ngo miljø der er og derfor

få en diskussion af det i første række for at kunne fastholde den faglighed der er i den verden der er uden for ministeriet

længere skal redegøre specifikt for

redegjort nærmere for hvad den nærmere baggrund er for det

godt være nogle gode argumenter for men i hvert fald

at vi i en vis forstand får lidt styr på hvordan forholdet mellem det bilaterale og det

jo også et spørgsmål der kommer til

spille lidt ind i forhold til den strategi som vi

og det regner jeg med at vi kan få bearbejdet når vi sender det her i udvalget

processuel måde vi arbejder med udviklingsbistand på hvad det er for nogle målsætninger vi overordnet har og hvordan

lovgrundlag for det udviklingspolitiske arbejde som også afspejler den verden vi reelt har i øjeblikket og med vedtagelsen af verdensmålene har danmark

og resten af verdenssamfundet vedtaget sytten klare målsætninger for i hvilken retning vi ønsker at gå hvordan skal verden se ud i to tusind og tredive hvis vi opfyldte vores ambitioner uden ekstrem fattigdom uden sult med adgang til sundhedsydelser uddannelse ligestilling mellem drenge og piger

at vi kan få bæredygtig vækst og bæredygtig udvikling jeg synes at verdensmålene er fantastisk ambitiøse og det giver os en lejlighed men nok også en forpligtelse til at nytænke vores eget udviklingspolitiske kompas og det er det vi gør med strategien

og med loven om internationalt udviklingsarbejde her i dag vi skal sikre at vi fortsat har en tidssvarende lovgivning og for mig

tre væsentlige ændringer den ene er som alle har bakket op om at to tusind og tredive målsætningen og dagsordenen

bæredygtig udvikling verdensmålene generelt som et centralt omdrejningspunkt bliver stadfæstet for dansk udviklingsarbejde

der nu får et mere tidssvarende og fleksibelt mandat hvor ifu afbindes det krav om at alle tiltag skal være i samvirke med dansk erhvervsliv

også i højere grad kan byde ind på netop nogle af de fonde der faktisk efter dansk model skyder op rundtomkring i verden og hvor ifu har har vist sig at være

i stand til med erfaring kompetence og viden at

en synergi af udvikling af erhvervsmuligheder og forbedringer for mennesker rundtom i udviklingslande

på den eksterne rådgivning af udenrigsministeren der skal omorganiseres det er sådan i dag at vi har to råd hvor eksterne kræfter rådgiver ministeren herre christian juhl

lægger dem sammen og siger der er otte i den ene og femten i den anden så det er tre og tyve eksterne rådgivere nu er de fire i bevillingskomiteen

er kun fire eksterne og femten

så sige at når man har fire eksterne i det ene udvalg og man har femten i det andet

er ni vel et rimeligt godt kompromis i

gennemsnittet kunne kunne se ud fremadrettet det vi har

at sige at vi afbinder den direkte organisationsrepræsentation sådan at hvis man sidder med en kompetence man er blevet indstillet på baggrund af men skifter job så kan man faktisk godt stadig væk godt blive der for i dag er det sådan at man sidder på en organisationsplads og hvis man laver noget andet skal man fratræde rådet

også det at man sidder som organisationsudpeget der gør at der i dag ikke

kun mulighed for at honorere folk der sidder der i form af deres såkaldte egen ekspertise og ikke som repræsentant for en organisation

konkrete diskussioner der har været

der bliver taget op er spørgsmål om adskillelsen af

multilaterale og det bilaterale det er sådan at for eksempel det kommende forslag til

landeprogram altså et bilateralt program for palæstina som regeringen har lagt op til skal være på cirka fire hundrede million kr fordeles over otte forskellige organisationer herunder de multilaterale så den opgørelse der traditionelt har været lavet ville stå som et bilateralt projekt men pengene vil blive udmøntet gennem multilaterale organisationer

til hvordan vi arbejder

at lægge ind i de enkelte landeår af tilsagnsbevillinger

fremskrivning land for land og den fire årige fremskrivning for hver af

multilaterale organisationer vi støtter

der nogen der har været meget positive og det er jeg rigtig rigtig glad for

til diskussion det ene har været

er sådan at regeringens udbyttepolitik lægger op til at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen hvad udbyttet skal være det niveau vi har talt om har været cirka halvdelen af overskuddet

det betyder at det altså er bestyrelsen

gjort hidtil hidtil har man gjort det at årets overskud er blevet i ifu og så en gang imellem

pludselig på en gang trukket ret store millionbeløb ud af ifu

det regeringens finanslov

færre penge fra et andet sted

alle pengene ned igennem den store finanslovskasse og så fordele dem derfra

bliver ifus udbyttepolitik der kommer til at skille os ad

i øvrigt bred enighed en anden ting som flere

ifu ifu er faktisk i dag fuldt ud omfattet af offentlighed og aktindsigt bortset fra de områder hvor der er kommercielle interesser og dermed et behov for at beskytte

deres investeringer overordnet set deres personalepolitik osv

for gennemgang og ifu er i øvrigt fuldt ud

er udbytte men at årets udbytte

eller kan tiltræde det står allerede i bemærkningerne det er også sådan at vi har prøvet at kigge på rådets sammensætning

at kunne levere det stykke arbejde der er

bevillingskomiteen har haft gavn af at have en større

kontinuitet fordi det kræver et andet stykke arbejde end den måske lidt mere overordnede rådgivning når man skal ned i de her konkrete sager så ved at sammenlægge de to

i bemærkningerne om bevillingskomiteen at den skal være bredt fagligt sammensat ligesom der tidligere stod det er vel også et sted hvor vi kunne få rettet op på det i fællesskab uden at blive vildt uenige om det sådan at fagforeninger og folkelige organisationer og interesseorganisationer og

er til rådighed for at hjælpe med det vigtige stykke arbejde hvad angår det hvor mange der skal sidde udvalget vil jeg

generelle udviklingspolitiske strategi som som vi har det er sådan at der står i i bemærkningerne øverst på side fem første spalte

fra civilsamfund erhvervsliv fagbevægelse universiteter samt

medlemmer til rådet altså for at signalere interessen i at få den samme bredde jeg jeg synes selv at det er et meget klart signal

inddrage mange dele af civilsamfundets

basis af en bred politisk platform derfor går vi i tænkeboks uden dermed at give løfter om hvad tænkeboksen

forandrer man heller ikke på størrelsen af udviklingsbistanden for det indskud er kapitalindskuddet

kapitalgrundlaget ud af ifu

to tusind mand men det betyder ikke at det er et ligegyldigt land betydningen af placeringen på det i nitten halvfemserne så martrede balkan og ikke mindst

middelhavet er interessant så interessant

rusland har søgt at få flådestøttepunkter placeret der hvilket er blevet afvist rusland har også været modstander af montenegros optagelse i nato med optagelsen af montenegro sendes der på den måde også et signal til moskva om at man

kan nedlægge veto i forhold til hvilke lande alliancen vil

markeret balkan som sin interessesfære man kan måske undre sig over den russiske vrede dels fordi nato jo er en forsvarsalliance og dels fordi montenegro jo på ingen måde grænser op til rusland hvis montenegro skulle

at angribe rusland så skal de bevæge sig hen over to lande

de alliancer vi ved virker at vi styrker vores fælles bolværk mod aggression og angreb den sikkerhed vi nyder her i danmark kan man ikke fortænke andre stater

stræbe efter nato har sikret fred og stabilitet i mere end et halvt århundrede og forbliver en af de vigtigste internationale institutioner i forbindelse med international konflikthåndtering derfor er det kun glædeligt at vi nu kan optage et nyt medlem nemlig montenegro

de sikkerhedspolitiske forsikringer der følger med et sådant

er det vigtigt at vi også fra natos side og fra natos medlemslandes side bakker

som ønsker at være en del af den frie verden

derfor forstår jeg heller ikke hvordan rusland

kan tvinge natos medlemslande til ikke at optage et land som montenegro

ønsker at blive medlem og derfor synes jeg også det er vigtigt

siger at det bakker

at nato optager enkeltstående lande som ønsker at være en del af alliancen

men at de også støtter regeringens

af trump og som vi også har set at den danske

hen ikke at det er i danmarks interesse at lægge vores udenrigspolitik så fast

og jeg så meget hellere en linje hvor det vi prioriterede var fn

og nordisk samarbejde i forhold

til spørgsmålet om montenegros optagelse har jeg hæftet mig ved at

ligger en en række rapporter

der bør man selvfølgelig også i den sammenhæng overveje hvad det

lande vi vi forpligter danmark til at gå i krig for

hvor hvor vi kan se hvordan menneskerettigheder og demokrati ikke bliver

demokratiske værdier så jeg så jeg synes at det

kalder på lidt refleksion hvis nato mener noget

går

til alene at udgøre forsvaret af de territorier vi er når det er sagt

vi mener ikke at optagelsen af montenegro står i vejen for at nato samarbejdet tager en anden retning end den det har i dag rusland har jo som det før er

de ser det jo ligesom som en provokation det gør jo ikke at vi skal sige nej til montenegro

at vi fra natos side selvfølgelig hele tiden understreger hvorfor

vi optager et land og dermed også har

det

der opstod mellem de forskellige republikker i det gamle jugoslavien

faktisk har været integrationen i det i det vestlige

det her synes jeg også er en del af en proces

balkan faktisk er ved at komme på fode igen ikke mindst på grund af et tæt samarbejde med det øvrige europa og det er

af nato montenegro er i stand til at fremme traktatens grundsætninger og vil med sit medlemskab af nato bidrage til det nordatlantiske områdes sikkerhed nato og danmark har således en klar interesse i at have montenegro med i vores alliance dertil har montenegro et klart ønske om en euroatlantisk integration og har bekræftet det i ord og handling ved at arbejde for en tæt tilknytning til nato siden sin uafhængighed i to tusind og seks montenegro har blandt andet igangsat et omfattende reformarbejde og har løbende bidraget til natos

konkrete operationer eksempelvis i afghanistan hvor montenegro siden to tusind og ti har bidraget til den nato ledede indsats det skal vi fra natos side belønne montenegro har særlig siden topmødet i wales i september to tusind og fjorten gjort gode fremskridt på reformdagsordenen herunder i kraft af en reform af retssystemet og øget civil samfundsinddragelse som fremhævet i natos fremskridtsrapporter har montenegro spillet en konstruktiv rolle i det regionale samarbejde på det vestlige balkan og har taget vigtige politiske skridt til at finde løsninger på landets bilaterale udeståender med dets nabolande

der for nylig afholdt et parlamentsvalg karakteriseret ved

gennemsigtighed og respekt for

natos medlemslande er derfor enige om at montenegro har demonstreret tilstrækkeligt med fremskridt til at opnå medlemskab det er derfor regeringens klare holdning at et nato medlemskab for montenegro er vigtigt for nato

og fordi det er et område som tegner sig for en stor del af vores udledninger så det er vigtigt at få taget fat på at få gjort transporten grønnere

vi behandler i dag er et skridt i den retning det handler kort og godt om at regeringen i øvrigt

i en planlovsaftale med blandt andet mit parti

sige at man ønsker

avanceret biobrændstof i brændslet det er en rigtig god idé

medvirker til at opfylde vores eu forpligtelser det medvirker til at gøre transporten grønnere og så er det selvfølgelig også vores håb at det kan være med til at skabe nogle nye arbejdspladser en ny teknologi i og med at man skal fremstille det her

vi har også sagt at første led kan man sige i forhold til at skabe

at man laver et iblandingskrav men da regeringen for et stykke tid siden smed håndklædet i ringen og sagde at man ikke regnede med at man kunne realisere

værk der ligger ovre ved holstebro altså maabjerg

blev vi heldigvis også enige om i en bred kreds af partier at sige

kan få det realiseret fordi det jo er et eksempel på tusind arbejdspladser i et område af danmark som godt kunne bruge dem

noget som er grønt og som er fremadrettet derfor er vi rigtig glade for det tilsagn regeringen har givet om at

kan få realiseret

det vestjyske har rigtig brug for og som de er nået langt med og som jo i øvrigt også er støttet af eu

og vi håber selvfølgelig også at man kommer det sidste stykke ad vejen og sikrer at der kommer danske arbejdspladser ud af det her som i øvrigt er

landtransportsektoren dermed bidrager kravet til den samlede indfrielse af det såkaldte ve direktivs krav om at i to tusind og tyve skal ti procent af alle brændstoffer i transportsektoren være vedvarende energi i den forbindelse er de avancerede biobrændstoffer ekstra attraktive fordi de tæller dobbelt når indfrielsen af

opgøres i dansk folkeparti bidrager vi gerne til at finde konstruktive løsninger på ve direktivets krav

i aftalen som når et godt stykke af den vej lovforslaget indeholder yderligere et element nemlig at give ministeren hjemmel til at indføre regler om sanktioner for

mrv forordning

samfundsgevinst ud af den vedvarende energi der bliver produceret i danmark

at forbrugerne betaler et pso tilskud hvorefter det ender med at noget af strømmen bliver eksporteret billigt til norge så ville det da være bedre at få mere ud af det

elpriser i eu på niveau med sverige norge og finland

en styrkelse af konkurrenceevnen

det er selve hjørnestenen i grøn realisme ligesom med pso afskaffelsen

nu med dette lovforslag at vi er højtstræbende i forhold til at fremme den grønne omstilling og vi nøjes ikke med at stræbe højt

så vi går fra nul procentpoint til nul

procent af avancerede biobrændstoffer til transportsektoren det er ambitiøs klima og energipolitik de avancerede biobrændstoffer er nemlig blandt de mest bæredygtige biobrændstoffer vi har da de er baseret på restprodukter og affald dette lovforslag imødekommer blandt andet bioætanolprojektet i

et højere iblandingskrav vi leverer derved en afsætningsgaranti på alt hvad de vil kunne producere

stod ellers politisk stille indtil vi

at vi er leveringsdygtige når det gælder den grønne omstilling og endnu et eksempel på at vi går videre end den tidligere regering på det grønne område det fremgår af europa parlamentet og rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energi at medlemsstaterne er forpligtet til i

og tyve at lade mindst ti procent

energianvendelsen til landtransport udgøres af vedvarende energi implementeringen af iblandingskravet vil derfor understrege danmarks rolle som foregangsland for grøn omstilling og jeg er stolt af at repræsentere et parti

handling bag ordene og leverer på grøn omstilling i stedet for bare at snakke om

så havde man jo været inde i en realistisk fase

imødekommet et projekt som har opnået noget eu tilskud

er meget svært at se en sund økonomi i i jeg vil godt

de finansielle kræfter skal være der vil gå ind

der ligger i konsortiet vi har så bare på grund af vores begejstring for projektet sagt at nu hvor det har været vanskeligt at finde finansieringen ønsker vi at gå ind og understøtte mulighederne for at skaffe denne finansiering

på at fremme finansieringsmulighederne for

er selve finansieringsdelen hvor konsortiet skal have styr på finansieringen det vil sige hvem ønsker at lægge hånden på kogepladen når det her bliver alvorligt

der har man så fra regeringens side sagt at det stiller vi os gerne i spidsen for at

afsøge når nu man føler man er kørt

en gestus og sagt vi vil meget gerne

er

og nu får vi så et lovforslag som forholder sig til en lille del af området jeg synes det er en skam at vi ikke

der er nogle uudnyttede muligheder der er nogle pæne visioner om at få elektrificeret vores jernbanenet der er lidt problemer med finansieringen men det bør jo løses der er utrolig få elbusser i danmark

kunne fremmes ved bare at justere lidt på nogle af afgifterne så vi ville komme mere i gang med

der hele privatbilsområdet

jeg kan forstå at blå blok nu har prioriteret at

noget dér der trækker i den forkerte retning det her lovforslag

jo lavet for at forsøge at imødekomme ønsket i

skulle være rigtig mange arbejdspladser i det altså jeg har i et officielt svar fra ministeren fået at vide at der er mellem syv hundrede og tusind arbejdspladser i anlægsfasen

naturligt nok at der er nogle arbejdspladser i det

mellem to hundrede million og tyve million kroner om året og hvis det vitterlig er sådan at de samfundsøkonomiske omkostninger er to hundrede million

jamen så er det egentlig ikke noget som er særlig gavnligt

området omkring holstebro for halm for at lave

affaldsstoffer som man bør lave brændstof af

for at håndtere noget affald som som egentlig bliver nedbrudt på en god måde men når vi ser

at det er halm der skal fodres ind i det her anlæg

set have at kulstofbindingen i jorden bliver øget ved at mere halm bliver nedmuldet vi går ind for at vi skal omlægge til et økologisk landbrug hvor man har brug for den halm til dyrevelfærd så det der med at blive ved med at opbygge systemer i danmark

med flest mulige grise så vi kan få noget tynd gylle som

man går i retning af at støvsuge større områder i jylland for halm fordi det

når lovforslaget skal forholde sig til de miljømæssige konsekvenser havde man vel egentlig en forventning om at der

men det er der jo ikke

satsede på el til transport

mere elektrificering af vores jernbanenet som fremmede at vi fik flere elbusser

interessant at se om der var en en positiv samfundsøkonomi for jeg vil da håbe

lidt indtryk når der laves sådan nogle officielle svar fra fra ministeriets side

frem til at gennemføre det her iblandingskrav

vedtages at være en iblandingskrav i danmark

markedsmekanismer som afgør om det kan blive dansk bioætanol

det bliver et eller andet importeret

vi kan ikke lave en lovgivning som kolliderer med eu og ligesom definerer at det skal være dansk

kunne man jo lave en løsning som blev skræddersyet til at

det det ender med hvis der er et flertal der vedtager det her lovforslag om iblandingskravet

synes det er en forkert vej at gå og jeg synes at man i stedet for skulle gå efter

var mest mulig elektrificering af den kollektive trafik

generelt har vi altid været kritiske over for at man i den grønne omstillings hellige navn medvirker til at forøge sultproblemerne i den tredje verden ikke mindst på grund af fødevarepriserne som selvsagt stiger når der er et mindre areal

dyrke på man kan også populært sige at vi herved kommer til at understøtte en udvikling hvor vi kommer fødevarer i

lovforslag som ligger her lægger op til at vi forøger

i øvrigt i et sindrigt system hvor nogle biobrændstoffer baseret på eksempelvis komøg og brugt stegeolie lige pludselig tæller dobbelt fordi det er en form for affald altså netop et såkaldt

eu har tilsyneladende lavet en lang liste over sådanne produkter og alt afhængig af den administrative definition

er brændstoffet godt eller skidt eller mindre skidt kan man forstå

for disse akademiske øvelser som man kan kalde det

hvorved drivmidlerne fordyres man kunne spørge hvordan denne tankegang passer med synspunktet om at der ikke længere er noget der hedder affald i den cirkulære økonomi men alt sammen er ressourcer som teknologien på et tidspunkt vil kunne kunne udnytte igen og igen teknologierne fortsætter jo helt sikkert med at give menneskeheden nye muligheder

det stopper nok ikke i morgen så derfor vil jeg gerne

et advarselssignal hvis den bærende idé bag dette lovforslag skulle knytte sig til et spørgsmål om om bedre økonomi i nogle bestemte projekter som vi har hørt om så tror jeg

meget hurtigt blive lavere

og de fleste energiordførere ved jeg kender jo udmærket diskussionen fra solcelleloven som vi ændrede tre gange også fordi vi ikke kunne forudsige teknologi og prisudvikling når det er sagt kan vi ikke være uenige i retningen nemlig at vi

som det såkaldte iluc direktiv arbejder med som kuriosum kunne man

til slut nævne det tror jeg jeg vil gøre at kloden jo er blevet noget der ligner fjorten procent grønnere de seneste ti til femten år måske fordi der er kommet

at vi kan støtte forslaget

andre ordførere også har fremhævet nemlig at man kan opnå nogle af de samme ting ved at regne el

systemet på en langt mere udvidet måde end vi gør i dag

som flere af høringsparterne fremhæver

vi kan altså støtte forslaget men mener at der fremadrettet er behov for også

hvordan vi får mere el ind i systemet til også at opfylde

os meget længe fra radikale venstres side at man fik besluttet at lave iblanding af biobrændstoffer i

benzinen sådan at vi kan skabe et marked

vi allerede har til at udlede mindre

vi gerne takke regeringen for at komme med det her lovforslag selv om man ellers i første omgang havde sagt at man først

med noget om halvandet til to års tid

begyndelse og med den aftale

en række partier lavede i sidste uge er der også en såkaldt grøn pulje og nogle andre midler til at vi måske også kan blive enige om flere initiativer i de kommende måneder og år

der ligger her og derfor planlægger vi også fra konservativ side at bakke op om det som de tidligere

får vi jo indført det her iblandingskrav for de avancerede biobrændstoffer

på sin vis er en overimplementering i forhold til de eu krav der stilles men vi mener

tilfælde er en fornuftig overimplementering man må bare sige og det var den

energiområdet men særlig i forhold til transportsektoren vi kommer til at få forpligtelser fra eu systemet i de ikkekvotebelagte sektorer lidt

bønder boliger og biler

særlig bilerne har vi en udfordring med om det så er el eller biobrændstoffer der skal ind i

set åbne over for flere løsninger der kan supplere hinanden vi har også tidligere været meget varme fortalere for at fremme brugen af el i transportsektoren men vi synes at det der ligger her

sige at det også er med reference til hele

gerne kvittere for at der er taget initiativer i regi af erhvervs og vækstministeriet og energi forsynings og klimaministeriet for

se hvilke initiativer vi kan tage for at forsøge at hjælpe

så jeg vil bare

i vores biler samtidig håber jeg at regeringens høje ambitioner på området også vil få en afsmittende effekt i form af flere grønne arbejdspladser i landdistrikterne og blive et udstillingsvindue for hvad danske virksomheder kan inden for området

derfor glad for og stolt over at danmark er med til at bane vejen for de avancerede biobrændstoffer der har været en vis usikkerhed om hvad der skal ske hvis det viser sig at regeringens ambitiøse mål ikke kan opfyldes på grund af mangel på avancerede

jeg har derfor i lovforslaget foreslået at det skal være muligt at nedsætte iblandingskravet for de avancerede biobrændstoffer i tilfælde af at prisen bliver uforholdsmæssigt høj lovforslaget omhandler også fastsættelse af et sanktionssystem

fastsættelsen af et sanktionssystem er et af de første skridt på vejen mod reduktion

har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til den fortsatte behandling af lovforslaget så vi kan fortsætte den grønne omstilling af transportsektoren med disse bemærkninger vil jeg anmode om en

en vurdering af hvad man ellers have lavet af tiltag for at imødekomme eus krav kunne vi ikke få en billigere løsning hvis der var

denne strategi forsyningen af el og naturgas fra produktion til forbrug styres nu hovedsagelig af digitale styrings og overvågningssystemer og

bevidste angreb og det man kan kalde for utilsigtede hændelser ligesom det er vigtigt at minimere nedbrud og begrænse konsekvenserne hvis det alligevel skulle ske med lovforslaget

stilles der krav om at virksomhederne skal oprette et it beredskab og anvende sikre it systemer inden for el og naturgassektoren it beredskabet skal sørge for at der er overblik over it systemerne og man skal kunne vurdere risikoen for angreb på eller nedbrud i it systemer så virksomhederne hele tiden er forberedte og ved hvordan de kan håndtere en kritisk situation

hvis det ved tilsyn eller anden undersøgelse viser sig at der er el og naturgasselskaber der ikke lever op til opgaven kan ministeren fremover pålægge dem at få foretaget en uvildig undersøgelse af egne it systemer og gennemføre nødvendige foranstaltninger så sikkerheden igen kan komme i top endelig skal det nævnes at ministeren kan udstede regler om hvordan de øgede udgifter som opstår for el og naturgasselskaberne i forbindelse med denne lov kan indregnes i de indtægtsrammer som energitilsynet sætter ministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler for gebyrbetaling for energistyrelsens tilsynsarbejde således at der kan opkræves et gebyr for tilsyn og for tilladelse til elforsyningsnet for eksempel på søterritoriet som gives til energinetdk

finder at det er helt nødvendigt at også forsyningsvirksomheder skærper it sikkerheden så både virksomheder og borgere i danmark kan være så sikre som muligt på at få leveret strøm og varme vi anerkender at ikke alle på nettet altid vil os det godt og at vi derfor må op i en højere liga for at beskytte os selv mod angreb udefra derudover er det i dag også uacceptabelt at en forsyningsvirksomhed går ned på grund af en for lemfældig og sjusket omgang

opsyn med de it systemer og it sikkerhedsforanstaltninger som er helt afgørende for en sikker leverance socialdemokraterne kan støtte lovforslaget og jeg skal hilse fra sf og sige at de

vital betydning for samfundet at der ikke opstår forstyrrelser i vore dage hvor forsyningsvirksomhedernes drift næsten udelukkende styres gennem it systemer ja så er det altså af vital betydning at de her systemer ikke forstyrres derfor er det ekstremt vigtigt at der opretholdes et meget højt it sikkerhedsniveau for disse virksomheder lovforslaget her lægger op til at der stilles høje krav til sikkerheden for forsyningsvirksomhedernes it både for at eliminere risikoen for at man begår egne utilsigtede fejl men også for at hackere ikke kan forstyrre stabiliteten gennem angreb helt konkret lægger lovforslaget op til at der stilles skrappe krav til virksomhedernes sikkerhed sådan må det være ligeledes stilles der krav om at virksomhederne kan påbydes at lade foretage en uvildig undersøgelse af deres it sikkerhed i dansk folkeparti ser vi det som som et vigtigt og nødvendigt skridt at der stilles krav til de her selskabers sikkerhed for vi kan simpelt

sige at vi i dansk folkeparti bakker op

kritik af at energinetdk

er så blevet skrevet i kommentarerne at det er sådan

ved lovens vedtagelse skal fastlægge at det skal ændres altså at man

synes jeg ikke er den rette arbejdsdeling

en generel ting som jeg synes er en svaghed ved lovforslaget

bemyndiger ministeren til at fastlægge nogle regler jeg synes egentlig

folketinget mere specifikt siger

skal reglerne være og det her er jo ikke bare

at man man burde stramme det her lovforslag

skulle lave nogle regler og pålægge selskaber nye betingelser jeg synes egentlig at at det her er så essentielt

ved en lovvedtagelse mere klart skulle sige hvad det er for nogle regler

der skal gælde for hele sektoren

at man kan komme frem til at ministeren så har en bemyndigelse til at fastsætte nogle regler

forsyningssikkerheden ved at stramme op på det her lovforslag

mere bliver vi jo også afhængige af it systemerne og og den sårbarhed der følger med så vi er helt enige og jeg vil heller ikke gentage mange af de indlysende argumenter som flere har været inde på til gengæld vil jeg

rette blikket mod noget af det som enhedslisten også

energinetdk har jo som bekendt

vi synes det kan være lidt svært at vurdere om der ikke er for mange dobbeltroller også i det her tilfælde med lovforslaget

nemlig tilsynet med el og gasselskabernes cybersikkerhed vi mener det er et principielt problem at man

efter vores opfattelse en myndighedsopgave og den bør ligge hos en myndighed da

er jeg også transportordfører

dsb holde øje med om privatbanerne

som man normalt er meget omhyggelig med i den øvrige organisering af det forvaltningsretlige system

udpeger særlige ankenævn der er uafhængige af ministeren desuden er det vel ret beset uhensigtsmæssigt uhensigtsmæssigt at man sætter en aktør i sektoren til at kontrollere om andre aktører gør deres arbejde ordentligt tilsynet

kunne formentlig mere passende ligge hos energistyrelsen som ministeren lægger op til skal føre tilsyn med energinetdk

det kunne også ligge under forsvarsministeriet hvor man jo har det her center for cybersikkerhed det skal

kommer der som regel ikke noget godt ud af og det vil vi gerne spørge ind til

som jeg er helt enig i og jeg har også bidt mærke i i de høringssvar der er kommet

bidt mærke i at regeringen siger at den overvejer at lave det om om hvis både liberal alliance og enhedslisten og radikale er enige om at

spørge regeringen om ikke man skulle overveje færdigt og så måske rent

skabt en lille nyhed her i folketingssalen

med til at kigge på i udvalgsarbejdet og spørge kritisk ind til ellers handler

sikre vores forsyningssektor mod terrorangreb cyberangreb og it nedbrud jeg kan huske

der blev det diskuteret rimelig heftigt

nogle af vores forsyningssektorer faktisk ikke havde noget forsvar mod et eventuelt it angreb

for at få lavet nogle initiativer på det her område for det er klart at vores forsyningssektor jo

et meget kritisk område for vores land hvis det bliver udsat for angreb så det støtter vi selvfølgelig

loven generelt men vi vil spørge kritisk ind til det som også andre ordførere har været inde på med med energinetdks

vi kan jo fornemme en sådan lyttende position til det her fra

gør os nogle overvejelser om det er sådan helt hensigtsmæssigt men grundlæggende er det her jo et rigtig rigtig godt lovforslag som kommer fra regeringen

ud på at beskytte noget samfundskritisk infrastruktur som vi for alt i verden skal føle os trygge ved ikke ikke går

vi støtter det her lovforslag der kommer fra regeringen men lytter meget gerne i de drøftelser der skal være i forhold til den her mulige

for en effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder ligesom it styring er en væsentlig kilde til effektivisering af overvågning af el og naturgassystemet og udvikling af energimarkedet et robust beredskab i el og naturgassektorerne kræver at myndigheder og virksomheder jævnligt vurderer risici og sårbarheder og herefter foretager de nødvendige tiltag

og kræver at erfaring og ny viden løbende omsættes til et relevant beredskab lovforslaget skal sikre at virksomhederne og energinetdk

løbende vedligeholder deres beredskab men der er forskel på virksomheder mindre virksomheder vil for eksempel ikke kunne efterleve de samme krav som store virksomheder hvor driften typisk er af større betydning for forsyningssikkerheden disse forhold tager lovforslaget også højde for cybertrusler kan være en kompleks udfordring for en virksomhed for en sektor og for samfundet truslen udvikler sig konstant og kræver faglig indsigt

at sikre at vigtig informationer om nye trusler eller mulige sårbarheder deles på tværs af virksomheder og vurderes ud fra et overordnet perspektiv lovforslaget stiller derfor krav til at virksomhederne modtager og formidler informationer af betydning for cybersikkerheden lovforslaget pålægger generelt virksomhederne i el og naturgassektorerne at opretholde et it beredskab der sikrer den nødvendige beskyttelse af kritiske it systemer de enkelte virksomheder bør vide hvilke systemer der er kritiske for deres virksomhed man skal samtidig vurdere om nedbrud i deres systemer påvirker den samlede forsyning jeg anser virksomhederne for kompetente kompetente til at foretage disse vurderinger og jeg tror på at virksomhederne er i stand til at vælge de mest effektive og hensigtsmæssige løsninger så løsningerne såvel økonomisk som sikkerhedsmæssigt er forsvarlige dette vil komme forbrugerne til gode lovforslaget pålægger mig som ansvarlig minister at udforme

nærmere regler for virksomhedernes it beredskab det er hensigten at det derved vil være muligt løbende at tilpasse mere detaljerede krav

de aktuelle trusler samt den kommercielle og teknologiske udvikling i sektorerne denne fleksibilitet anser jeg for en nødvendighed for at

denne trussel fremadrettet jeg er glad for

har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til at fortsætte konstruktive drøftelser i energi forsynings og klimaudvalget og jeg anmoder om en

effektivt at kunne sætte en stopper for omrejsende hadprædikanter der rejser

det ene formål at prædike had og intolerance

netop den her type af prædikanter

unge der bor og lever

baggrund vi har set opfordringer til at tilslutte sig

ekstremistiske bevægelser i eksempelvis syrien eller irak vi har set opfordringer til drab

og det er jo netop det som vi søger at forhindre med dette forslag lovforslaget her sikrer at der indføres et offentligt nationalt register en sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere som kan udelukkes

henvisning til den offentlige orden udlændinge vil altså fremover kunne optages på den her sanktionsliste der giver indrejseforbud i danmark og dermed kan de udelukkes fra

få en opholdstilladelse med lovforslaget indføres

endvidere adgang til at udlændinge på sanktionslisten kan indberettes til schengeninformationssystemet som uønskede ikke bare i danmark men i hele schengenområdet som følge af indrejseforbuddet vil udlændinge på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og meddeles afslag på visum efter de gældende regler

sanktionsliste omfatter ikke udlændinge som er omfattet af eu reglerne om fri bevægelighed

udlændinge som allerede har opholdstilladelse i landet fra socialdemokratiets side støtter vi selvsagt forslaget her vi var en del af aftalen i sin tid vi har ønsket det her register gennem længere tid og vi mener at det er et nødvendigt redskab

danmark men vi må heller ikke bilde os selv ind at forslaget her kan stå alene vi skal hele tiden have fokus på den forebyggende indsats så unge bliver modstandsdygtige over for den her type af prædikanter

ikke kan komme igennem med deres budskaber på internettet hvor

er svært at give forbud mod indrejse i danmark

vi fra socialdemokratiets side kan støtte forslaget vi

eksempler på ytringer som ikke strider mod

jeg beder om eksempler på ytringer som ikke

på sanktionslisten og som indrejser i strid med indrejseforbuddet vil kunne udvises og straffes for overtrædelse af indrejseforbuddet med lovforslaget indføres også adgang til at udlændinge på listen kan indberettes til schengeninformationssystemet som uønskede i hele schengenområdet og som følge af indrejseforbuddet vil udlændinge på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og de vil kunne meddeles afslag på visum den nationale

omfatter desværre ikke udlændinge som er omfattet af eu reglerne om fri bevægelighed

tilfredse med aftalen og også med det lovforslag her som udmønter en del af aftalen der skal være grænser for hvor naive og tossegode vi skal være her i danmark vi skal blive meget bedre til at sige

grundlag som danmark hviler på

i befolkningen ikke bliver krænket af at noget sådant kan finde sted et element i det er at vi

lave en sanktionsliste

det signal at dem der er her i landet og bliver budt velkommen til landet er folk der ikke undergraver men respekterer danske værdier vestlige demokratiske værdier

jeg skulle hilse fra

ordfører ikke kunne være til stede og jeg skulle hilse fra de konservative og sige at de også støtter

havne på den her liste og det synes jeg er et stort retssikkerhedsmæssigt problem jeg er ikke blevet tryggere af at høre svarene fra henholdsvis socialdemokratiets og venstres ordfører på på talerstolen her før mig

en mere klar beskrivelse af hvilke ytringer

ytringer som ikke er strafbelagte ikke omfattes af lovændringen altså fordi man jo ellers havner i en situation hvor mennesker som har

som som altså ikke er i strid med hverken dansk eller international lovgivning

ytringer vil være et brud med dansk retstradition og det er enhedslisten enig

undervisning eller læring som har karakter af religiøs forkyndelse og hvornår der er tale om undervisning eller oplæring som ikke har karakter af religiøs forkyndelse jeg er enig jeg synes simpelt hen der mangler en klar definition af

og instituttet efterlyser en mere grundig gennemgang af lovforslagets forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention det synes jeg sådan set lyder fornuftigt jeg synes det er trist at regeringen afviser at komme med sådan

høringssvarene jo altså også på at det er uklart hvilke udlændingeretlige konsekvenser det kan få at havne på den anden liste nemlig opmærksomhedslisten

hvad vores lovgivning betyder altså at det er meget

hvornår risikerer jeg at gøre noget som betyder at jeg udsættes for en sanktion det er ikke gennemskueligt

pålægges en sanktion nemlig at man havner på den her liste

fra socialdemokratiets ordfører og fra venstres ordfører viste det er uklart hvad det er man skal sige for at havne på listen enhedslisten stemmer ikke for lovforslaget og jeg skulle hilse fra alternativet

som en slags hitliste blandt

virkelig interessante personer som man fremover vil gøre et stort nummer ud af at lytte til og samles om det kan man så gøre via digitale kanaler vi frygter med andre ord at det foreliggende initiativ vil skabe en ikke ønskværdig liste over kultlignende personer som deres tilhængere så vil synes er virkelig spændende at følge via digitale medier liberal alliance agter ikke

samles om hadefulde demagoger

er da tværtimod at at helgenkåre hadefulde

hvad formålet overhovedet er med dette

i forvejen meget uklare lovforslag

problemer som det også er påpeget i flere af de høringssvar som ligger til grund for

blandt andet fra institut for menneskerettigheder der er faktisk mange retssikkerhedsmæssige problemer problemer tæt på på grundloven som kommer med den liste der skal laves her

sådan mere politiske og

vil blive en attraktion for hadprædikanter at komme på den her liste

for at omvende unge

derfor er det heller ikke ud fra den synsvinkel et særlig hensigtsmæssigt forslag

som kommer rejsende her til landet med det formål at undergrave vores demokrati og de grundlæggende friheds og menneskerettigheder som vores samfund netop er baseret på vi skal ikke acceptere at omrejsende udenlandske religiøse forkyndere kommer her til landet for at prædike had og forsøge at undergrave grundelementerne i vores samfund uanset det religiøse ståsted med lovforslaget

vil vi indføre en offentlig national sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere som kan nægtes indrejse her i landet af hensyn til den offentlige orden som supplement

sanktionslisten vil der administrativt blive indført en opmærksomhedsliste lovforslaget betyder altså at de udenlandske forkyndere der optages på sanktionslisten har indrejseforbud i danmark lovforslaget betyder også at forkyndere på listen kan udelukkes fra

indfører vi adgang til at de pågældende forkyndere kan indberettes til schengeninformationssystemet

som uønskede i schengenområdet som følge af indrejseforbuddet vil forkyndere på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og som udgangspunkt få afslag på visum forkyndere der indrejser i strid med indrejseforbuddet vil også kunne udvises og efter omstændighederne straffes ved overtrædelse af indrejseforbuddet sigtet med lovforslaget er så effektivt som muligt at forhindre hadprædikanter i at indrejse

allerede i dag kan myndighederne jo rent faktisk afvise en hadprædikant på grænsen hvis hensynet til den offentlige orden tilsiger det det ændrer vi ikke ved men med den foreslåede ordning skaber vi et klart og i praksis jo også meget anvendeligt retsgrundlag så vi på en helt anden måde end i dag kan forhindre hadprædikanter i at rejse ind i danmark med andre ord

mere effektivt redskab til at afvise de prædikanter som allerede i dag

er ikke tale om en fuldstændig vandtæt løsning det bliver vi jo nødt til at sige der i alle tilfælde kan holde hadprædikanter ude men med indrejseforbuddet sikrer vi at også de hadprædikanter der måtte rejse ind over de indre grænser kan udvises netop fordi de har overtrådt indrejseforbuddet

vil kunne yde et betydeligt og effektivt værn mod de ekstremistiske

af sanktionslisten til at den offentliggøres jeg er helt klar over at der er

afgørende at sanktionslisten offentliggøres for netop at sikre en så effektiv ordning som muligt lad mig slå fast at de personer som vi taler om her er omrejsende hadprædikanter som altså

i offentligheden for deres ekstreme holdninger og som allerede nævnt kan vi aldrig sikre os mod at en person på listen lykkes

indrejse i danmark uden at myndighederne ved det derfor

af almindelige borgere eller journalister kan gøres opmærksom på hvis en person på listen er indrejst i danmark eller er på vej til at indrejse for at sikre en så effektiv ordning som muligt er det derfor min opfattelse at

helt nødvendigt at vi offentliggør listen i nogle

modtagne høringssvar fra høringsparterne er der udtrykt bekymring for at lovforslaget medfører begrænsninger i grundlæggende rettigheder herunder ytrings og religionsfriheden jeg vil understrege at lovforslaget regulerer udlændinges ret til indrejse og ophold i danmark

når hensynet til den offentlige orden taler imod at de pågældende opholder sig her i landet det er samlet set regeringens vurdering at lovforslaget kan gennemføres inden for rammerne af grundloven selvfølgelig men også inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

danske love og værdier så jeg er glad for at vi nu får en sanktionsliste der gør at vi mere effektivt kan nægte hadprædikanter adgang til danmark det er efter min mening et meget vigtigt redskab hvis vi skal beskytte os

det har været debatteret hvornår der foreligger

sådanne hensyn til den offentlige orden i danmark som betyder at en

omrejsende hadprædikant bør udelukkes fra indrejse og det er rigtigt at ikke kun strafbare ytringer kan være omfattet af hensynet til den offentlige orden sådan må og skal det

efter min mening også regeringen vil ikke acceptere at hadprædikanter frit kan komme til danmark og påvirke andre med deres ekstreme holdninger holdninger i de ekstreme tilfælde som forslaget er indsnævret til

jo tale om at frihedsrettighederne misbruges til at undergrave og modarbejde de principper om demokrati og respekt for menneskerettighederne som vores samfund bygger på det er det vi vil sætte en stopper for også selv om der ikke er tale om ytringer som kunne straffes hvis man rent faktisk fik lov til at indrejse her i landet vi kan og skal selv bestemme som tidligere ordførere også har nævnt om vi lukker de her omrejsende ekstremistiske hadprædikanter ind i vort land som benytter

menneskerettighed til at underminere andres menneskerettigheder og undergrave vort demokrati der er også peget på at eu borgere ikke kan optages på sanktionslisten og

at beskyttelsen mod udvisning af eu borgere er stærkere

og sådan er det derfor vil regeringen som supplement til

sanktionslisten indføre en opmærksomhedsliste målet med en sådan opmærksomhedsliste er at klæde myndighederne bedst muligt på til at træffe de afgørelser som også i dag kan træffes

sager men sjældent bliver det fordi de

er til stede opmærksomhedslisten er ikke en del af lovforslaget da listen kan indføres administrativt og altså

derfor vil jeg heller ikke i dag komme ind på på spørgsmålet

detaljer under behandlingen af lovforslaget men vil blot oplyse at de relevante myndigheder nu vil

som en sådan opmærksomhedsliste giver afslutningsvis

vil jeg gerne takke for den opbakning der er til det her forslag og jeg ser selvfølgelig frem

danmark derved ifølge regeringen fremadrettet kan udvise flere kriminelle udlændinge som sagt støtter vi i socialdemokratiet en

stramning af udvisningsreglerne men i forhold til det foreliggende lovforslag

tale om en stramning eller om forslaget blot er udtryk for symbolpolitik strammerretorik der reelt ingen effekt har sender jo ikke flere kriminelle udlændinge hjem tilbage i to tusind og tolv blev de to ord med sikkerhed fjernet

for opholdsdirektivets gennemførelse men i bemærkningerne til

også fremover blive udvist

for begået kriminalitet vil

udvisning kan kun undlades hvis udvisning vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

vi i socialdemokratiet står tvivlende over for om der er tale om en reel stramning her i dag og når høringssvar

til det foreliggende lovforslag blandt andet fra advokatsamfundet dommerforening landsforeningen af forsvarsadvokater retspolitisk forening og institut for menneskerettigheder

at lovforslaget overhovedet

medmindre det er i direkte strid med danmarks internationale forpligtelser og den vurdering foretages af de danske domstole

uanset om dette lovforslag bliver vedtaget eller ej

uddybende spørgsmål til lovforslaget her

og jo også effekten som ministeren

forslaget vil have og ikke mindst

eu borgere såsom levakovic

det bemærkes at

netop levakovic er nævnt i ministerens pressemeddelelse om det forslag vi behandler her og det selv om ministeren i et samråd i juni måned pegede på at eu borgere som levakovic ikke vil være omfattet af forslaget her måske ministeren fra folketingets talerstol allerede

garantere at forslaget vil føre til flere udvisninger både i forhold til eu borgere og i forhold til øvrige udlændinge sluttelig vil jeg nævne at vi i socialdemokratiet støtter strammere udvisningsregler

ikke det er rimeligt at kriminelle udviste udlændinge skal

vi har set en række eksempler på at domstolene og endda højesteret har givet en urimelig høj beskyttelse til dybt kriminelle udlændinge nogle gange er det som om domstolene ikke forstår de love og respekterer de love som folketinget vedtager og det synes jeg er stærkt kritisabelt jeg håber at denne ændring vil medføre at domstolene forstår og respekterer at det er folketingets ønske at flere kriminelle udlændinge bliver udvist

der gjaldt frem til den første juli to tusind og tolv da

s r sf regeringen ændrede reglerne

støtter lovforslaget og vi ser gerne at det undersøges om udvisningsreglerne kan skærpes yderligere men det vil vi tage fat på i

det netop ikke er symbolpolitik men et klart signal om at kriminelle skal udvises og det gør vi så endnu klarere ved at sige med sikkerhed

at det selvfølgelig ikke skal være i strid med danmarks internationale forpligtelser men til gengæld skal det også være sikkert

vælge at lytte til de jurister der argumenterer for at det foreliggende lovforslag på femten sider ingen som helst betydning vil have

i praksis og nøjes med at trække på skuldrene

rødt eller gult når vi stemmer imod

for det første mener vi at danske domstole i deres afgørelser bør befinde sig på den sikre side i afgørelser hvor vigtige internationale konventioner som for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention er i spil

hen politisk uenige i at man skal føre

en udlændingepolitik som er så stram at man hele tiden

af menneskerettighederne vi synes sådan set

bør være et absolut bundniveau og ikke et maksimum man man skal leve op til og så er alt godt

signal om at danmark fører en hård udlændingepolitik selv om den ændring vi diskuterer i dag sandsynligvis er fuldstændig virkningsløs i praksis

altså det signal man gerne vil sende

imod signalet og derfor stemmer vi imod men som sagt

det betyder noget som helst i praksis

rigtig mange jurister der er enige i

vi mener i liberal alliance at lovforslaget er et udtryk for den rigtige balance mellem hensynet til ønsket om at udvise kriminelle udlændinge som vi deler og hensynet til

hvordan det kan have ændret sig

udtrykte bekymring

vi derfor tog det ud fordi det var

komme en gang til hvis man skal udtrykke

i regeringskontorerne jeg synes det er mærkeligt at rådgivningen i vores tid

var at at det vil være en fornuftig ting

tage det her ud fordi det sådan set ikke var i overensstemmelse med direktiver mens rådgivningen jo nu må være en anden det kan ministeren selvfølgelig komme ind på det kan

i de tilfælde hvor det med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser skal udvisning undlades i sådanne tilfælde skal udlændinge i stedet udvises betinget det betyder at hvis der ikke er nogen som helst tvivl om hvorvidt en udlænding kan udvises så skal tvivlen komme danmark til gode aldrig den kriminelle med lovforslaget føres udvisningsreglerne tilbage til den form som reglerne havde frem til den første juli to tusind og tolv da den tidligere s r sf regering ændrede reglerne

at den tidligere regering lempede på reglerne denne regering ønsker at skærpe reglerne på området og sende et klart og tydeligt signal til kriminelle udlændinge om at vi i danmark ikke vil give ophold til udlændinge som bryder danske love det fremgår således direkte af lovforslaget at udvisning kun

med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

regeringens grundsynspunkt er at danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser vi vil dog samtidig

skjul på at vi ønsker at udforske spillerummet inden for vores internationale forpligtelser hvis der i en sag er usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser er det op til domstolene at vurdere konkret om udvisningen af den pågældende er mulig

internationale forpligtelser men det understreges i lovforslaget at der skal udvises hvis domstolenes skøn munder ud i at udvisningen ikke med sikkerhed vil være i strid med dem som sagt

er sigtet med lovforslaget fuldstændig klart flere kriminelle udlændinge skal udvises af danmark og jeg ser frem til

der er kommet en

selvfølgelig ikke i dag og heller ikke hvis der bliver stillet et skriftligt spørgsmål gennemgå samtlige domme og se om der skulle være en der med sikkerhed ville være blevet udvist eller eller

for at sikre at der bliver taget hensyn til danmark og ikke til den kriminelle jeg mener altså også at det her alt andet lige vil betyde at domstolene kommer til at holde

i de tekniske detaljer om hvordan neutronspredning foregår i praksis

men blot konstatere at projektet har potentiale til at give dansk forskning et kæmpe løft og samtidig give industrien nye muligheder for at analysere materialer som skal bruges til at udvikle nye produkter det siger sig selv at hvis man vil etablere en forskningsfacilitet som skal være førende i verden

det helt afgørende at man kan tiltrække de bedste forskere fra hele verden det skaber vi nu bedre muligheder for dels ved at give forskere og højt kvalificeret personale fra tredjelande mulighed for at bo i danmark

dels ved at give udenlandske ansatte ved datacenteret i københavn mulighed for at benytte forskerskatteordningen selv om de udfører en del af deres arbejde ved ess ess i lund

eller har indgået aftale om eller fået tilbud om ansættelse på forskningscenteret ess i sverige får mulighed for at opnå opholdstilladelse i danmark hvis deltagelsen i deres uddannelse eller ansættelsen er knyttet til

virksomhed lovforslaget udmønter de dele af aftalen om forbedrede vilkår for rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft til european spallation source som kræver ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven aftalen er i orden set med

øjne og vi har lagt vægt på at den del der handler om opholdstilladelse i danmark er omfattet af et forlig hvilket betyder at denne særlige ordning ikke kan udvides til at gælde andre grupper af udlændinge medmindre forligskredsen er enig helt grundlæggende er

opfattelse at danmark ikke har brug for mere udenlandsk arbejdskraft hvorfor vi også sammen med en række partier har afskaffet greencardordningen og forhøjet beløbsgrænsen

der her er tale om et mindre antal udlændinge og ordningen som sagt ikke kan udvides medmindre der er enighed

godt se fornuften i lovforslaget og så er det et særligt forskerprojekt som godt kan retfærdiggøre det pågældende lovforslag med disse bemærkninger kan dansk

der kommer overraskelser frem

i danmark ville have udløst en opholdstilladelse synes vi også

stillingen skal have tilknytning til forskningsvirksomhed lovforslaget betyder jo så også at målgruppen får mulighed for at anvende forskerskatteordningen den ordning er vi generelt kritiske over for i enhedslisten vi er

imod den form for legale skattehuller som er til fordel for dem der tjener mest selv om den kaldes en forskerordning

også af mange andre herunder

argumentet er

som oftest at det er nødvendigt med det her skattehul for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

hvis det er korrekt så kunne man jo hæve de her menneskers lønninger

dem slippe billigere i skat men vores generelle skepsis over for forskerskatteordningen får os imidlertid ikke til at stemme nej vi støtter lovforslaget

udvide den her skattefidus

jeg hilse fra alternativet og sige at de også stemmer

det fornuftige i det her lovforslag så det vil jeg

gøre mere ud af liberal alliance støtter lovforslaget men der er et lille

anfører i deres høringssvar nemlig at der er tale om et forslag som kan skabe en urimelig forskelsbehandling idet et offentligt ejet selskab opnår en positiv særbehandling og gives bedre vilkår end andre virksomheder den positive særbehandling er efter finansrådets opfattelse åbenbart i strid med helt grundlæggende lighedsprincipper og det er en indvending som vi synes er legitim og som vi gerne vil tage med videre i udvalgsarbejdet vi støtter lovforslaget men i virkeligheden så vi gerne at der generelt blev givet opholdstilladelser til folk som kan forsørge sig

flittige og arbejdsomme udlændinge vælge

alle europæiske lande har lagt penge

og som jeg var med til at at tage spadestikket til det bliver

kommer til at betyde forskelsbehandling for

eller måske endda svenske medarbejdere ansat i

kommer en lidt større fleksibilitet vi så jo gerne at

ess medarbejdere kunne gælde alle videnmedarbejdere på det her niveau men

medarbejdere skævt på tværs af

mest talentfulde forskere i verden danmark og sverige deler værtskabet for ess ess og bidrager sammenlagt med lige under halvdelen af konstruktionsomkostningerne en række andre europæiske lande deltager også i projektet gevinsten for danmark afhænger særlig af om vi formår at sikre grundlaget for at der på længere sigt kan ske en succesfuld

af højtspecialiserede ess ess ansatte til virksomheder i danmark sandsynligheden for at de højtspecialiserede

ess ansatte efterfølgende tager arbejde i danmark bliver større hvis de bor i danmark og særlig hvis de har medfølgende familier der netop bliver glade for at bo her

med lovforslaget at udlændinge der skal arbejde på forskningscenteret ess i sverige får mulighed for at få opholdstilladelse i i danmark hvis arbejdet er knyttet til ess ess forskningsmæssige virksomhed forslaget

vil sikre at danmark får mest muligt ud af investeringen

i ess ess og det vil gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere nogle af verdens

bedste forskere til gavn for udviklingen i det danske samfund med disse ord

jeg gerne takke ordførerne for modtagelsen af det her lovforslag det er jo sjældent at der er så